har meddelt mig at hun ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om det nordiske samarbejde

ganske andet medmindre indsatte i landets fængsler flygter på cykel og det tror jeg ikke er så mange eksempler på endnu

har to elementer og begge er i forlængelse af flerårsaftalen for kriminalforsorgens økonomi for

og nitten som socialdemokratiet er en del af

strafskærpelse for flugt og bistand

til flugt fra lukkede fængsler og arresthuse og det kommer i kølvandet på flere hændelser hvor det er lykkedes

for deres ugerninger og ikke mindst skaber det enormt stor utryghed når der er kriminelle der har held til at flygte fra vores fængsler og institutioner og det skal

være uenige i i lovforslaget ligger der en forventning om at skærpet straf vil medføre færre flugtforsøg

hvis der måtte sidde nogen der spekulerer i det her

synes vi fra socialdemokratiets side at det er fint at

et voldsomt overgreb mod vores retssamfund men det vi bare lige skal huske på er at straf

heller ikke kan stå alene heller ikke i det her tilfælde

også bede justitsministeren om en redegørelse for bemandingssituationen i fængslerne det er noget vi løbende drøfter

arbejdsmiljøet ud over det resocialiserende

om at kunne opretholde sikkerhedsniveauet

så er det også nødvendigt at vi får tjekket procedurerne i alle fængsler

de her fangeflugter som der jo har været en stigning i de seneste år så det er bare lige for at slå fast at vi ikke kan regne med at skærpet straf alene kan rette op på statistikkerne her vi støtter forslaget

den anden del af lovforslaget handler om at give kriminalforsorgen mulighed for at undersøge visse personer i forbindelse med transport uden retskendelse det handler om personer der eksempelvis efter dom skal afsone i retspsykiatrien eller personer

er varetægtsfængslet og som skal indlægges til mentalundersøgelser det er altså også et

selvfølgelig skal kriminalforsorgen have de nødvendige beføjelser til at kunne håndtere de nye arbejdsopgaver

vil bevirke at sikkerheden øges

for andre indsatte

gennemgå forslaget for det første foreslår regeringen med forslaget at

fra i førstegangstilfælde tredive dage som det er nu

at man forsøger at unddrage sig den straf som samfundet har givet en eller at man ikke accepterer de foranstaltninger der er lavet når man skal sidde i et fængsel

set rigtig positivt at regeringen handler på det her for ikke særlig lang tid siden var der en meget omtalt flugt fra et fængsel her i hovedstadsområdet og jeg tror det var en øjenåbner for rigtig mange af os

hvis man stikker af det er den ene ting

at sikkerheden i nogle tilfælde simpelt hen ikke er god nok i vores fængsler og arresthuse det sidste problem løser vi næppe ved at sætte straffen op men det løser vi ved at tilføre kriminalforsorgen flere medarbejdere og derfor

at vi sammen med regeringen har besluttet

en uddannelsesinstitution for fængselsbetjente i det vestlige danmark vi har en forhåbning om at det kommer til at have den samme effekt som det har haft for optaget på politiuddannelsen så vi får mulighed for at rekruttere nogle af de medarbejdere som vi hårdt har brug for det har vi både i kriminalforsorgen

politiet så vi håber det kan have

skærpes den anden del

set bare om at kriminalforsorgens medarbejdere får de samme muligheder som politiets medarbejdere har haft

af folk der skal flyttes fra punkt a til punkt b og det omhandler altså også unge mennesker eller eller psykisk syge og vi synes det er helt rimeligt at kriminalforsorgens ansatte selvfølgelig har en mulighed for at undersøge de folk man

og den der var fængselsdirektør kunne prale med at der

der var flygtet fra fængslet det var så også relativt nybygget det skulle man

spærrer folk inde under omstændigheder

de nu heller ikke bliver rare at få ud igen når en gang de skal ud

det er den vej vi skal vi må stramme op på anden vis over for de enkelte fangeflugter som vi har herhjemme og det gør vi blandt andet med

det her forslag det er ikke nogen hemmelighed at straffen for at flygte fra et fængsel er alt for lille tredive dages

det er ikke noget der har nogen præventiv virkning overhovedet den hæver vi med forslaget her til fire måneders fængsel

for lukkede fængsler det gælder for arresthuse det gælder for transportsituationer og det gælder for det der hedder ledsaget udgang det burde i have en mere præventiv virkning end

de tredive dage forslagets anden del er også en ganske naturlig følge af den omlægning der sker i forbindelse med arbejdsforholdene for politi og kriminalforsorg selvfølgelig skal kriminalforsorgens personale have mulighed for visitation med videre over for de folk som de nu skal flytte på jeg skal ikke gentage

det har tidligere indlægsholdere gjort og jeg kan sige at venstre

den straf som vedkommende har fået ligesom det selvfølgelig også er

det er vi i enhedslisten helt enige i heldigvis sker det også meget sjældent at det lykkes en indsat at flygte fra et lukket fængsel det skal selvfølgelig

men det er vigtigt at huske i den her debat at det er noget der sker meget sjældent også set i lyset af at det her lovforslag jo kommer på baggrund af fangeflugten fra

det selvfølgelig vigtigt at se på hvordan vi kan undgå det her med at folk flygter fra et fængsel desværre tror vi så ikke at det her forslag er den rigtige løsning for at forhindre indsatte i at flygte når en indsat har taget en beslutning om at flygte

er straffen for flugten højst sandsynligt ikke i vedkommendes overvejelser og forslaget her vil derfor ikke have en præventiv effekt vi er altså helt enige i fængselsforbundets antagelse om at de fleste flugtforsøg foretages på baggrund af private omstændigheder hvor der ikke er de store konsekvensberegninger bag i

skal vi sikre at der er nok personale i fængslerne så der er tid og ressourcer nok til de ansatte og at de hele tiden har kontakt med de indsatte så vi kan sikre at flugtforsøg

laver en højere normering at det selvfølgelig også vil have en meget positiv effekt på resocialiseringen og det arbejde

der foregår fra kriminalforsorgens side i fængslerne

også værd at bemærke i høringssvarene at retspolitisk forening og fængselsforbundet netop ikke mener at det vil have nogen effekt at hæve det strafniveau for fangeflugt som der foreslås her i lovforslaget lovforslagets anden halvdel handler om at give justitsministeren beføjelser til at fastsætte nærmere regler for undersøgelse af arrestanter i forbindelse med transport og det skal så ske uden dommerkendelse man kan sige at man selvfølgelig bare giver kriminalforsorgen de kompetencer som politiet har i dag men fra enhedslistens side

på på retsområdet som bliver overladt til justitsministeriets område frem for at det er i folketinget at man fastlægger rammerne

ser en problemstilling i forhold til

dommerkendelse da det alt andet lige er en svækkelse af den enkeltes retssikkerhed

at gå ned ad den vej det er et retssikkerhedsmæssigt problem samlet set vil

jeg blev nemlig ikke helt klog på om det var

en principiel modstand mod at man selvfølgelig skal have styr på de folk man man arbejder med

nogle af de her mennesker kan være potentielt farlige for vores ansatte

rigtigt forstået at det her er et problem fordi det er kriminalforsorgens ansatte der skal gøre det frem for at det er politiets medarbejdere der gør

hvad skal man sige harmoniseringen mellem kriminalforsorgen og politiet der så at sige er problemet det er mere det at det sker uden dommerkendelse der er problemet så det

dommerkendelse og jo mere man går over til at for eksempel undersøgelser kan ske uden dommerkendelse

er det alt andet lige en svækkelse af de retssikkerhedsgarantier som borgere har i vores samfund også de borgere som har begået kriminalitet og som derfor er indsatte

som man kan mistænke for at have noget på sig som

synes enhedslisten virkelig at man i den situation skal have fat i en dommerkendelse for at flytte en person fra punkt a til punkt b er det

det er fornuftigt i dag at der bare ligger en automatik i at man kan undersøge folk uden en

en konkret fare kan der jo gøre skal

at enhedslisten mener at der skal kræves en dommerkendelse hver gang kriminalforsorgen vil flytte

skal vi have en dommerkendelse først og har enhedslisten noget overblik over

arbejde det vil medføre for

fastlæggelsen af reglerne ikke kommer til at ligge i folketinget

og det er et generelt principielt problem som vi ofte ser på retsområdet i forhold til udvidelsen af

arrestanter uden dommerkendelse

når man laver en udvidelse af muligheden for at kunne undersøge folk uden en dommerkendelse er det alt andet lige

som er foranlediget af den forrige talers indlæg

til enhedslisten vil jeg sige tag det fra en

ven som også går op i retssikkerhed og som nogle gange tror jeg for justitsministeren på lidt irriterende vis insisterer på dommerkendelser i alle mulige sammenhænge

jeg lige anledning til at konsultere justitsministeren om det som jeg forstår det

er der tale om dels en bemyndigelse som kriminalforsorgen har i forvejen i forhold til at holde styr på om de indsatte bærer våben i fængslerne

vil sige det må de gerne altså visitere indsatte i fængslerne

de samme mennesker for eksempel fra arresthuse

med den nye opgave følger så den bemyndigelse som de i forvejen har til at sørge for at de mennesker de transporterer ikke bærer en kniv

at kriminalforsorgen har en bemyndigelse til at kropsvisitere fanger og mener at det kræver dommerkendelse så må man jo også som konsekvens af den holdning mene at så skal man også hver gang man står i en farlig situation

en fange eventuelt bærer våben og derfor gerne vil kropsvisitere vedkommende for eksempel for at beskytte sig selv eller en kollega

helt vanvittig teoretisk fare

fald ikke vil være med til

er der jo så meget til den anden del af lovforslaget

og det skal det også gerne hårdere end det bliver i dag forskellige tidligere ordførere har været inde på

en strafskærpelse er socialdemokratiets ordfører talte om konsekvensberegninger at man sidder som

fængselsindsat og foretager en konsekvensberegning kan det nu betale sig

ikke nødvendigvis i sig selv medføre

det er med det motiv at vi støtter lovforslaget så

det er jo en udmøntning af at vi frigør nogle tiltrængte ressourcer til politiet

indtil nu har haft og lægger den

kriminalforsorgen og når man gør det

fornuftigt at de så også får de bemyndigelser der

man kan gøre det på en sikker og forsvarlig måde

der være forskellige grunde til at man gør det og vi kan diskutere hvorvidt det hjælper at skærpe straffen hvorvidt det vil afholde folk fra at gøre det men som udgangspunkt må jeg sige

da er fornuftigt at overveje om det kunne have en præventiv effekt

som jeg forstår det heller ikke når jeg læser høringssvarene men men jeg vil da ikke afvise

at vi kunne støtte det selv om vi som udgangspunkt i alternativet er imod og

skærpelsen fra tredive dage til fire måneder

det der gør det men men vi vil gå nysgerrigt til det vi

blev lavet en aftale om kriminalforsorgens økonomi og den tiltrådte vi

de opgaver der bliver flyttet fra politiet til netop kriminalforsorgen hvordan

bedst muligt

i forhold til transporterne her skal være en bemyndigelse hvor

men her synes jeg også det det virker voldsomt at kræve det hver gang det sker

på retsområdet selvfølgelig lige undersøge det men

forlange det så den del af forslaget er vi egentlig rimelig trygge ved vi skal sikre når vi har sagt ja til økonomien at

beføjelserne hos de medarbejdere udføre opgaverne

fornuftige og ikke for rigide så det kunne være at man var ude i måske at få

delt forslaget det kan også være vi finder ud af at vi er for det hele vi vi har ikke taget stilling

når der er nogle der lykkes med at flygte spørgsmålet er bare hvad der er klogt

spørge fagfolkene på området

forening har skrevet i høringssvaret til os det er velkendt kriminologisk viden at de foreslåede strafskærpelser har ingen eller

fængselsforbundet skriver at

hvor der ikke umiddelbart ligger konsekvensberegninger bag derfor har jeg et helt åbenlyst spørgsmål til ministeren hvad er det for nogle fagfolk hvad er det for en viden og forskning man baserer det her lovforslag på

et godt svar hvis han skal overbevise radikale venstre om at vi skal være for den del

den anden del som ordførere før mig også har

en del tid på at diskutere nemlig den der handler om transport

en udløber af den aftale der er lavet om

vi i radikale venstre tilsluttet os

for den ene del og ikke for den anden men jeg synes i første omgang

for en viden og fagfolk man baserer det på

af sådan et nærmest topsikret samfund

vil en højere straf hjælpe på antallet af flugter det er der intet der tyder på høringssvarene forklarer at der for netop den her gruppe af indsatte ikke vil være nogen påviselig sammenhæng mellem handling og straf det beskrives præcist af både retspolitisk forening og fængselsforbundet der jo ikke mener at højere straf over for præcis den her gruppe mennesker vil have nogen virkning og så synes jeg helt ærligt at folketinget

holde sig til at vedtage love som virker og ikke bare igen vedtage noget fordi man synes man ligesom vil vise at man da trods alt handler selv om den handling ikke har nogen virkning sf ser gerne en en opdeling af lovforslaget så vi kan behandle de to forskellige ting hver for

to om ugen det er et tal som vi ikke skal acceptere derfor er det vigtigt at vi sætter hårdt ind

for at gøre noget ved det her problem en helt grundlæggende forudsætning for at vi kan have

velfungerende retsstat er at vi kan holde styr på de mennesker

hensynet til de kriminelle må aldrig veje tungere end hensynet til lov og orden og retsfølelsen

respekterer samfundets regler det er derfor de har siddet inde og det er derfor vi skal holde øje med dem mens de

i varetægt derfor mener vi i det konservative

også at det er misforstået når man vægter hensynet til dømte kriminelles privatliv højere end lovlydige borgeres sikkerhed for det er det der sker når vi ikke har en fangetransportkontrol der er stram nok vi risikerer at farlige kriminelle undslipper og bringer almindelige borgere i fare derudover er det også vigtigt at det skal have tilstrækkelig alvorlige konsekvenser når man forsøger at undslippe lovens lange arm vi mener derfor kun er på sin plads at vi hæver strafferammen for flugtforsøg

kort sagt skal vi sikre at der er ordentlig kontrol i forbindelse med fangetransporter og vi skal sørge for at de indsatte tænker sig om en ekstra gang før de prøve at flygte derfor kan vi i det konservative folkeparti

arresthus eller i forbindelse med ledsaget udgang det har vi desværre set en række eksempler på den seneste tid vi så det blandt andet i august to tusind og atten

hvor en indsat flygtede fra vestre fængsel i dag får en person der flygter fra anholdelse eller fængsling som udgangspunkt en fængselsstraf på tredive dages fængsel i førstegangstilfælde det samme gælder for den der for eksempel hjælper en indsat til at flygte

det nuværende strafniveau afspejler på ingen måde lovovertrædelsens grovhed når det lykkes en indsat at flygte er politiet kriminalforsorgen og andre myndigheder nødt til at reagere akut for hurtigt at pågribe den pågældende igen og undgå alvorlige følger i form af for eksempel ny kriminalitet det medfører ofte et omfattende

overtrædelse som bør have mærkbare konsekvenser og derfor skal straffen hæves det foreslås derfor at strafniveauet for flugt fra lukkede fængsler og arresthuse og i forbindelse med transport eller ledsaget udgang i førstegangstilfælde som udgangspunkt hæves til fire måneders ubetinget fængselsstraf

markant forhøjelse af strafniveauet hvilket har til formål at begrænse antallet af flugter og flugtforsøg anden del af lovforslaget vedrører kriminalforsorgens overtagelse af politiets arrestanttransporter som er en del af flerårsaftalen for kriminalforsorgen formålet med denne del af lovforslaget er at give kriminalforsorgens personale mulighed for at visitere alle de persongrupper som de fremover skal transportere det foreslår vi af ordens og sikkerhedsmæssige hensyn så kriminalforsorgens personale for eksempel kan sikre sig at de personer som skal transporteres ikke er i besiddelse af farlige genstande det er simpelt hen ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt at transportere de pågældende personer hvis man ikke har mulighed for at visitere dem

flygte fra et lukket fængsel arresthus eller på ledsaget udgang med de ressourcer det fører med sig uden at det har en højere konsekvens end tredive dage det skal simpelt hen have noget længere tid så må vi alle sammen håbe på at det får folk til at tænke sig om om ikke andet får det i hvert fald en mere mærkbar konsekvens

måske ville vi så kigge mere på hvorfor

kan lade sig gøre at de flygter og det vil ministeren jo sikkert også men kunne det være muligt at få

forslaget det missede jeg i ministerens

forhandlingen er åbnet fru trine bramsen socialdemokratiet værsgo

adgangen til tv overvågning fra politiets side

danmark igen udsættes for et terrorangreb eller andre former for alvorlige forbrydelser så skal politiet og

havde de nødvendige beføjelser både for at opretholde sikkerheden men også for at kunne finde frem til gerningsmændene hurtigt og forhindre flere angreb det skal ske hurtigt og effektivt men det er også vigtigt at vi finder

alle andre diskussioner om teknologi

fordel for hele samfundet samfundet vi er ikke så bekymrede for

tage nye metoder i brug

er det også vigtigt at borgerne fortsat oplever at kunne bevæge sig frit uden at de har en følelse af at staten holder øje med dem i i alt hvad de foretager sig så det

sikkerheden på den ene side og retssikkerheden

ting vi diskuterer på retsområdet

lægger lovforslaget her op til at give politiet og pet

de nødvendige forudsætninger til at overtage og bruge andre myndigheders og

særlig alvorlige situationer og på den anden side

begge dele er noget vi fra socialdemokratiets side kan støtte op om og det kan vi fordi vi ved at tv overvågning er et af de mest effektfulde redskaber politiet kan bruge når det handler hurtigt at finde frem til

er selvfølgelig vigtigt at vi finder den her balance hvor vi

både kan effektivisere effektivisere

overvåget og derfor

ved domstolene socialdemokratiet har allerede foreslået at politiet skal have flere nummerpladescannere primært fordi det er et meget meget effektivt redskab til

optrævle udenlandske tyvebander

andre former for organiseret kriminalitet derudover

vil flere nummerpladescannere også kunne anvendes i i de meget alvorlige situationer som jeg har skitseret

følge bekymringerne over masseovervågning og vi ønsker selvsagt ikke et bybillede hvor der hænger overvågningskameraer på ethvert gadehjørne

altså er er et redskab som

at folk kan føle sig trygge ved at gå på gaden og hvis de udsættes for kriminalitet giver det politiet de bedste

muligheder for at finde de ansvarlige og få dem stillet til ansvar det er grundlæggende

jeg fordi jeg ved at den ene mere forskrækkede ordfører efter den anden i løbet af den her debat vil betræde den her fine talerstol og sige

vi skal huske at værne om folks privatliv

altså jeg har aldrig haft noget privatliv ned ad strøget det må jeg indrømme

set det er fint når jeg går ned ad gaden

har politiet nogle muligheder for at sætte ind over for det det føler jeg mig ikke krænket af det føler jeg mig ikke ked af det føler jeg mig tryg ved

synes jeg det er positivt at der i hvert fald er nogle af de her ting som kunne trække i retning af mere

lad mig starte med det mest åbenlyse og det er selvfølgelig at man i de her ekstraordinære situationer giver politiet en mulighed for at kunne

privat kameraovervågning uden en kendelse

det vil jo ramme kan man sige de værste sager

skrives i forslaget at det handler om ekstraordinære situationer så vil

jo være terrorsager og hvis der er noget som vi i danmark

den meget meget forfærdelige og tragiske situation ved krudttønden og i krystalgade for efterhånden nogle år siden som jo også har

nogle læringspunkter for hvordan politiet skal håndtere de her helt ekstraordinære

er det godt at regeringen lægger op til at politiet kan få nogle muligheder for

bruge den her overvågning og overtage privat overvågning det er godt at politiet kan meddele at private kan få lov til

overvågning mere vidtgående end man har kunnet i

fint at man giver nogle flere muligheder for at kunne

de tredive dage som tilfældet er i dag

også fint nok jeg kan også konstatere at vi i løbet af de sidste tre en halv år har gjort en hel del ting der trækker i den rigtige retning

lad mig nævne den kamerapulje som vi efterhånden i et par år har sat af

en meget stor succes selv om det har været en lille pulje jeg bor selv i en by hvor vi har haft

meget glæde af den pulje fordi det har betydet

har været ballade og utryghed i nattelivet har haft mulighed for at få politiet til

er selvfølgelig mange der er glade for at vi kan færdes på alle tidspunkter i byen uden at man har noget

jeg synes at vi skal lære af de bedste på det her felt og de bedste på det her felt

store byer ude i europa særlig skal måske kigge til storbritannien hvor man bruger det her meget mere systematisk end man gør i i danmark danmark er et væsentlig andet land heldigvis vi har mindre kriminalitet sammenlignet med rigtig mange andre lande men det er en udvikling vi skal være meget optaget af det er et stort forslag som regeringen har lagt frem

det er kompliceret stof men som udgangspunkt

vil jeg nu sige at jeg synes at forslaget er et glimrende udtryk for den balance som som vi har i danmark og som vi søger at bibeholde i hvert fald hvis det står til venstre vi ønsker ikke et kamera spændt op på hvert gadehjørne vi ønsker ikke kinesiske tilstande hvor man kan genkende ansigterne på hver eneste person der går på gaden selv om det i

men vi ønsker på den anden side set at gøre brug af teknologien og at kameraerne der hvor de kan have en kriminalitetsbekæmpende effekt

er udtryk for en glimrende balance mellem de to hensyn

altså det første tiltag er at selvfølgelig i de ekstraordinære

så må sige katastrofale situationer som vi så på nørrebro for nogle år siden ja der skal politiet ikke have besvær med at få fat i de pågældende kameraer der måtte have interesse der kan politiet også gå ind og overtage dem og det kan ske uden retskendelse

kan man jo som bekendt forelægge det senere for

har forslaget et andet godt element nemlig at præcisere

hvor private må have lov at opsætte kameraer hvor erhvervsvirksomheder må have lov og hvilke områder de må have lov at dække for jeg skal da lige hilse og sige at vi har en tv overvågningslov som er

det kræver godt nok sin mand

som den ligger der vores lovforslag er en præcisering

den tv overvågningslov der er

trods alt gør den lidt lettere at håndtere for folk

bliver der mulighed for at private kan tv overvåge eksempelvis religiøse bygninger og lignende

om at politiet kun må opbevare de her optagelser i tredive

kan suspenderes hvis det er nødvendigt

ud fra efterforskningen altså hvor der er indgivet en anmeldelse og den der har adgang til kameraet er på ferie eller kan ikke findes eller sådan noget så er det jo ikke meningen at man efter tredive dage så overhovedet ikke skal kunne bruge det pågældende bevis som man senere kunne få fat i så summa summarum

de forskellige hensyn og en

er at give politiet adgang til at overtage andre myndigheders og privates tv overvågning i nogle såkaldt ekstraordinære situationer for at forebygge særligt alvorlige forbrydelser

lovforslaget indeholder en ny bestemmelse i retsplejeloven som giver politiet den her mulighed

indsats mod butikstyveri og et led i en såkaldt afbureaukratisering af tv overvågning hos private butikker

lovforslaget indeholder også en udvidelse af hvor længe personoplysninger

kan blive bevaret i sager hvor der er indgivet anmeldelse om strafbare forhold det er også blevet nævnt af andre ordførere it politisk forening og institut for menneskerettigheder

er meget kritiske og udtrykker bekymring for om

artikel otte om privatlivets fred det er sådan at i april sidste år

flertal i folketinget at udvide brugen af tv og videoovervågning nemlig ved l to hundrede og fem og nu kommer der så et lovforslag som udvider rammerne for overvågning yderligere optagelser fra overvågningskameraer kan jo være et fremragende redskab til opklaring af forbrydelser og de kan

ved deres blotte tilstedeværelse afholde for eksempel butikstyve fra at begå tyveri i hvert fald i den butik hvor kameraet sidder at kriminaliteten så flytter andre steder hen

vi som retsordførere er bekendt med meget nemt kan ske det her lovforslag sigter tilsyneladende ikke på efterforskningen men skal altså bruges til at forebygge en kriminel handling

min klare overbevisning at det er forbrydelser som vi alle sammen gerne vil være med til at forebygge og bekæmpe

i lovforslaget om der skal være en begrundet mistanke fra politiets

de kan indhente disse oplysninger og en ting som

er enhedslisten ikke positivt indstillet over for lovforslaget som det ligger og vi skulle hilse fra sf og

tale fra den her talerstol og det fik vi fra dansk folkepartis ordfører

til tv overvågning og det synes jeg jo er befriende ærligt

jeg mener vi skal have lov til at leve et frit privatliv uden at myndighederne holder øje med hvert et skridt vi tager og når myndighederne får lov til at overvåge os skal der være en god grund til det og det skal tjene et legitimt formål i la har vi

en overvågning af specifikke forhold

mistanke om at noget farligt er på vej til at udrulle sig ja der må man for vores skyld overvåge

loft til gulv hvis det kan forhindre at noget så forfærdeligt som et terrorangreb eller en brandstiftelse eller lignende finder sted og jeg synes at det her lovforslag rammer den balance fuldstændig præcist

er en del i debatten som det jo altid gør når man giver myndighederne yderligere beføjelser på det her område og

overtage al privat overvågning og ligge på lur bag hver en hæk og holde øje med hvad vi hver især foretager os men det er jo selvfølgelig ikke tilfældet jeg synes faktisk at betingelserne for at politiet kan overtage

med de betingelser som er sat

forhindring af en meget alvorlig kriminalitet og altså ikke småting

er af en beskaffenhed som vil medføre en fare for menneskers liv

for det tredje skal det også være sådan at hvis man skal have lov til

skal det være med det formål at forebygge at en sådan hændelse vil ske og for det fjerde

vi har sikret os det har været vigtigt for liberal alliance

når man skal have den her hjemmel til at gå ind og overtage en overvågning skal man have en dommerkendelse til

det er jo ikke altid at det kan det kan ske før man overtager den

handle hurtigt og i de tilfælde sådan som i alle mulige andre forhold hvor man skal indhente en retskendelse at

overvågning rigtig rigtig meget hvor går snitfladerne hvor går grænsen hvilke formål skal vi benytte

der er bestemt forhold hvor det at

man kan overvåge og digitaliseringen i det hele taget giver myndighederne rigtig rigtig gode værktøjer i forhold til at forhindre kriminalitet hvor går grænsen der synes jeg at vi med det her lovforslag rammer den nuance fuldstændig spot on

der er virkelig gjort et godt stykke arbejde synes jeg

er sket noget i de sidste par år i i dansk politik

jeg var til digitalt topmøde i går hvor

strategi for kunstig intelligens og tv overvågning

men datastrømmene som vi fletter

sker med de data hvis man nu fletter dem sammen på rigtig mange måder så man har et gennemført billede af hvad alle personer til sidst går og laver i danmark

der værner om retssikkerhed og menneskerettigheder

rimeligt når vi diskuterer det her så har vi bare et samfund i danmark hvor der er meget mere tillid og begrundet tiltro til at regeringen vil os alle sammen det bedste og vil arbejde under ordnede forhold

lige huske når jeg nu siger at jeg er negativt indstillet over for forslaget at se det med øjne der ikke

kinesiske forhold saudiarabiske forhold alle mulige andre landes forhold altså det er ikke det vi står og diskuterer

moral danske værdier i højsædet når vi taler om data og digitalisering det var fundamentet for hele samtalen i går hele dagen

og det er jo fordi det er det vi kan i danmark så når vi laver en lovgivning her det

rent faktisk hjælper politiet med at sikre vores samfund på en måde der ikke går ud over borgere på en måde som vi altså ikke kan forsvare i alternativet

rasende ødelæggende eroderer hele vores samfund og den anden blok siger at slap nu af perspektivet kan man

jeg med dygtige folk omkring mig gå ind og finde ud af hvordan i alle sammen har det hvordan i er hvilke observationer og hvilke observanser i har ved at flette jeres data fra facebook twitter instagram alle mulige andre steder på et meget meget mere intimt niveau

tv overvågning i overskriften jeg er en af dem der godt en gang imellem kan have lyst til at sige konsekvent nej når der står tv overvågning i overskriften

tager herre peter kofods ord med og

ord med men i den grad også herre rune lunds ord med fra enhedslisten

svendestykke som man kan sige ja til på det her område jeg er skeptisk over for det men

egen måde at behandle sociale medier på egen datadeling inden vi kun kigger på regeringen og så siger at de er ved at lave et skred vi har privat et ansvar for at sikre vores egne data og den måde vi agerer på og det fokus er nogle gange meget meget uskarpt hos dem der kritiserer lovgiverne

i de udsagn der blev sagt af ordføreren skal man så forstå det sådan at der i virkeligheden er et forkert fokus i debatten om overvågning hvor vi fokuserer for meget på teknologi som vi i virkeligheden har kendt til i mange år for eksempel

mellem hvem det er der laver overvågningen altså er en dansk stat som vi af mange hensyn har en meget meget højt tillid til

det er private internetgiganter som

måske langt mere detaljerede data end dansk politi nogen sinde vil få

ustruktureret og at der er elementer

det her glemte jeg altså netop skredet i forhold til hvad private aktører kan få lov at bruge tv overvågning til det er noget af det vi er skeptiske over for i forhold til det herre peter kofod spørger om

så vil jeg gerne være med til at løfte ligesom når vi taler

have grund til at have det kræver også

ikke mørklægger dem men er åbne om at der er sket en fejl det var menneskeligt det var opportunt

helt enig i det jeg hører spørgeren også ligesom

selv om vi nok ender med at mene noget forskelligt om lovforslaget så

to år er det ret og rimeligt og det er der hvor vi måske så har

så koble alle de her data på en måde vi ikke har hånd

dansk folkepartis ordfører tale om hvordan det er at gå ned ad strøget og se alle de her videoovervågningskameraer må jeg bare sige at jeg har

på præcis den modsatte måde

ked af at vi har så mange kameraer som vi har jeg synes det siger noget trist om udviklingen og jeg ville ønske

meget mindre overvågning end der er

det her lovforslag og og titlen på det

alle alarmklokker ligesom begyndte at ringe

og når man så læser ned i forslaget og ser hvad der egentlig ligger i det

overskriften

forstår ved en facade og en indgang

kommer med det samme instinkt som nogle af de andre ordførere

radikale venstre er imod

vi vil gå til det i udvalgsbehandlingen ved at stille nogle spørgsmål

men jeg synes i virkeligheden også at høringssvarene

også åben for at lade mig overbevise om at i faktisk har gjort jer umage for at afgrænse det så meget

på den måde har jeg det på samme måde som liberal alliance og

venstres ordfører var inde på nemlig at det er meget meget vigtigt at vi holder balancen

bare giver los for at man må overvåge mere end det er nødvendigt

en logik i at politiet har adgang til den tv overvågning som findes i forvejen i de situationer hvor det er meget meget alvorligt og hvis vi ligesom kan blive betrygget i

vi har en målsætning om at vi skal have en stærk og proaktiv politistyrke derfor mener vi at det er blevet nødvendigt at give politiet flere værktøjer at arbejde med inden for videoovervågning vi så helst at der ikke var behov for at staten overvåger borgerne i en sådan grad som vi ser det i dag dog er vi heller ikke blinde for at vi i dagens

danmark desværre har et sådant behov vores helligste opgave som politikere må alt andet lige være at sørge for at helt almindelige danskere kan føle sig trygge og sikre om de så er derhjemme på arbejde eller ude i byens gader her mener vi at hensynet til borgernes

sikkerhed og tryghed må og skal vejet tungest realiteten er og bliver at videoovervågning er et nødvendigt middel i kampen mod kriminalitet her taler jeg eksempelvis om den organiserede kriminalitet der har medført en stribe af butikstyverier i den senere tid tyverier der har skadet erhvervslivet har optaget store mængder af ressourcer fra politiet og har skabt stor utryghed i lokalområderne herudover er det også blevet nødvendigt at stramme op i forhold til overvågning i forbindelse med terrortruslen mod forsamlingssteder og religiøse bygninger det er meget aktuelt i dag vi mener at man som borger i danmark skal kunne åbne en butik eller praktisere sin tro og religion i fred

det er disse mennesker der er mest udsatte og det er dem vi skal sørge for at have tilstrækkelig beskyttelse

kort sagt med dette forslag mulighed for at give politiet nogle hårdt tiltrængte værktøjer værktøjer der skal bruges til at bekæmpe organiseret kriminalitet forebygge fremtidige terrorangreb og sikre vores alles sikkerhed

udvalgsbehandlingen efterfølgende lovforslaget består af to dele den første del af lovforslaget vedrører politiets overtagelse af tv overvågning og den anden del af lovforslaget vedrører en udvidelse af adgangen til at foretage tv overvågning for overskuelighedens skyld vil

er at give politiet adgang til at overtage andre myndigheders og privates tv overvågning i ekstraordinære situationer for at forebygge alvorlige forbrydelser eksempelvis terrorangreb bandeopgør eller lignende når politiet får oplysninger om at der er en alvorlig forbrydelse under opsejling gør politiet hvad de kan for at afværge forbrydelsen i den forbindelse er det afgørende at politiet hurtigt får et overblik over en mulig gerningsmands færden og derfor giver lovforslaget mulighed for at politiet under nærmere bestemte betingelser kan overtage tv overvågningen i et

politiet hurtigt få mulighed for at finde relevante oplysninger om en mulig gerningsmands placering og

et eksempel politiet er kommet i besiddelse af oplysninger om at en række gerningsmænd har til hensigt at begå et terrorangreb politiet overtager tv overvågningen i området omkring det mulige gerningssted det kan for eksempel være tv overvågning af metrostationer i boligområder eller i et butikscenter på den måde

politiet finde ud af hvornår og hvorfra de formodede gerningsmænd ankommer med disse oplysninger øges politiets muligheder for at stoppe gerningsmændene og afværge angrebet dette er ikke blot et tænkt eksempel erfaringer har allerede vist vigtigheden af at have adgang til tv overvågning for at afværge alvorlige forbrydelser for eksempel var

terrorangrebet i københavn i februar to tusind og femten blandt andet på grund af tv overvågning i et boligområde at det var muligt for politiet at kortlægge

lovforslaget foreslås det at tre betingelser skal være opfyldt før politiet kan overtage tv overvågning for det første skal der være tale om en alvorlig forbrydelse konkret betyder det at der skal være tale om en overtrædelse af en bestemmelse af straffelovens kapitel tolv eller tretten om blandt andet forbrydelser mod statens sikkerhed og terrorisme alternativt skal der være tale om

har en strafferamme på fængsel i seks år eller derover det kan for eksempel være røveri brandstiftelse eller andre alvorlige forbrydelser

overvågning i nærmere bestemt omfang når det er nødvendigt for at imødegå en sikkerhedstrussel i tv overvågningsloven er der allerede i dag en begrænset kreds af private der under visse betingelser kan foretage tv overvågning af områder som benyttes til almindelig færdsel af hensyn til samfundets beredskab

kan der dog være behov for at også andre private i særlige tilfælde kan gives tilladelse til at foretage tv overvågning i nærmere bestemt omfang det kunne for eksempel være i tilfælde hvor der er en sikkerhedstrussel mod religiøse bygninger eller opholdssteder lovforslaget vil for det fjerde give mulighed for at opbevare disse optagelser med personoplysninger i længere tid hvor det er nødvendigt af hensyn til en indgivet anmeldelse om strafbart forhold det er udgangspunktet i dag efter tv overvågningsloven at man som udgangspunkt skal slette billede og lydoptagelser som man har optaget i forbindelse med tv overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed efter tredive dage

at overdrage optagelser der dokumenterer et strafbart forhold til politiet inden tredive dage og det kan betyde at en butiksejer skal slette en optagelse der ellers ville kunne bruges som bevis i en straffesag hvis det ikke har været muligt at overdrage optagelsen til politiet inden tredive dage jeg mener at denne retstilstand er uhensigtsmæssig og at den kan sætte private i et ubehageligt dilemma hvilket også er blevet påpeget

på området og det gør forslaget op med så det er et stort forslag jeg synes også at

ordførerne her i dag udtrykke at vi i udvalgsbehandlingen

komme dybere ned i det og komme tættere på hvor balancerne går her og at nogle af de spørgsmål der er

teknisk kunne gøre at man kunne holde sig inden for den nuværende lovramme

man har dokumenteret et strafbart forhold der er anmeldt til politiet

sager

kunne gå ud over ud over de tredive dage når de så er overdraget til politiet

at politiet har fået det det kan være efterforskningsmæssige tiltag og derfor synes jeg det giver god mening

dr skitserede en af danmarkshistoriens mest omfattende sager om seksualforbrydelser mod børn

jævnligt at personer bliver sigtet og dømt for seksuelle overgreb mod børn mange af dem har gjort det før og en del vil forsøge at gøre det igen men men forhåbentlig

lovforslaget her være medvirkende til at færre begår nye overgreb vi skal

udsættes for seksuelle overgreb det er en altødelæggende forbrydelse mod nogle af samfundets allermest

forsvarsløse og sårbare mennesker nemlig vores børn og vi skal kunne efterlade vores børn i landets institutioner og i diverse fritidsklubber

så derfor skal der være en hård

skal vi selvfølgelig overveje hvordan vi begrænser omfanget hvordan sikrer vi at færrest mulige bliver ofre for en af de mest ødelæggende forbrydelser og heller ikke her kan straf stå alene som jeg

pædofili er en diagnose ifølge

og derfor skal vi også følge forbuddet straffen og tilsynet op med

et brændemærke sådan fungerer det danske retssystem altså ikke og derfor skal vi sikre

af hvordan vi normalt praktiserer lovgivning det må altså ikke være sådan at man når man kommer

det betyder ikke at vi ikke skal gøre alt hvad vi kan for at forhindre det her og man

men der er nogle justeringer som vi godt lige vil have lov til at kigge på under udvalgsbehandlingen

jeg kan ikke forestille mig mange forbrydelser der kan være

nogen grænser for hvad vi som folketing skal være villige til at gøre for at dæmme op for det her pædofili er ondskab børn mærkes for livet af de overgreb de bliver udsat for og det skal aldrig accepteres jeg vil starte med at tage fat i høringssvarene for det var egentlig dem der rystede mig allermest da jeg læste det her lovforslag igennem

den dømtes altså den pædofiles bevægelsesfrihed hæmmes i urimelig grad står der i et

vil gøre at en gruppe mennesker og det er så i det her tilfælde

bliver mærket for livet hvem skriver

noget her her står vi i en situation der handler om

dæmme op for forbrydelser over for børn overgreb

der er folk der er utrolig optaget af at nu skal vi passe på de her mennesker og at vi

har vi det ikke i dansk folkeparti der tager vi gerne skeen i den anden hånd

noget vi vil slå hårdt ned på det er også derfor vi er glade for at regeringen har fremsat det her forslag et forslag der på en lang række punkter

grundlæggende trækker det her i den rigtige retning men det er ikke nok altså forslaget om

det er i hvert fald det der nævnes i bemærkningerne

at det ikke er et krav at der længere er en nærliggende fare for at der bliver begået ny kriminalitet fair nok

at man fjerner tidsbegrænsningen er også fint nok og at man fordobler straffen for at bryde et forbud

ligesom det også er rimeligt at politiet kan banke på døren hos de her mennesker og finde ud af om de

set helt rimeligt men jeg synes der skal sættes hårdere ind i aftalen for kriminalforsorgen lagde vi op til et forskningsprojekt som vi venter os meget af og som netop går på

de her mennesker skal kunne medicinsk kastreres i højere grad end vi kender det i dag fordi vi ønsker at tage

ser vi som en god sikring af børn og unge og og det venter vi os meget af

fordi det er et skridt i den rigtige retning

man kunne få en hurtig dommerkendelse inden man går ind på folks

digitale udstyr udstyr og

personer der har udstået deres straf

i nogle høringssvar går meget op i retssikkerheden for den her gruppe mennesker og det er selvfølgelig fair nok det må man gerne mene jeg synes ikke

så afgørende for mig jeg synes det er fint hvad regeringen lægger op til

når man vel frem til det samme resultat hvis politiet har en alvorlig mistanke

og og banker på døren

en sen aften man når vel frem til det samme resultat og det må vel være det vi

er svaret jo nok ja altså det er en lille forskel i i hele forslaget ja det

to hundrede og seks og tredive stykke en står der at når nogen dømmes kan der ved dommen gives den pågældende forbud mod en hel masse ting hvis man dømmes efter de her seksualregler så har dommeren altså mulighed for

supplere med et forbud af en eller anden udstrækning derfor er det vigtigt at sige

og har fastsat de her regler det synes jeg

så slå fast hvad det drejer sig om det drejer sig om at udvide geografien

én svømmehal det kan være flere svømmehaller for nu at tage

allerede når der antages at være fare for at den dømte vil begå nye forbrydelser det lemper på tiden

brud på opholdsforbuddet ikke længere straffes med fire måneders fængsel men derimod med op til

medfører forslaget her at politiet skal føre et øget tilsyn med overholdelse af opholdsforbuddet gennem uanmeldte tilsyn og

det tidligere spørgsmål op

teknisk set er noget til hinder for det

godt en gang imellem ønske at man så undersøgte

kigger man på editionskendelser om teleoplysninger

den kendelse så så vi skal nok når vi bruger udtrykket at der skal en kendelse til så også lige slå fast hvad

for et mistankegrundlag der skal til hvis vi ønsker en kendelse for at dommeren

her tilfælde vil mistankegrundlaget nok basere sig på den

domfældtes tidligere adfærd og derfor vil den nok blive givet

tror ikke det vil give den store ændring der er et enkelt punkt her i

forslaget som

at få uddybet nærmere og det er det allersidste nemlig at politiet skal kunne videregive oplysninger til virksomheder institutioner og så videre om hvem der populært sagt er pædofile og bor i nærheden det forstår jeg udmærket baggrunden

det skal den pågældende i svømmehallen eller i idrætsforeningen eller hvor det nu er henne problemet er

socialdemokratiets ordfører sagde skal have en balance herhjemme og udgangspunktet i danmark er jo altså at er straffen afsonet

tavlen visket ren det udgangspunkt kan vi bare ikke direkte overføre i de her sager for det vil være alt for risikabelt og derfor er det nødvendigt med reglen om at politiet skal kunne orientere andre om den risiko der nu har indfundet sig i kvarteret

i den her forbindelse herunder regler håber jeg der indskærper tavshedspligten over for den der modtager oplysningen for vi skal altså ikke derhen hvor politiet spreder oplysninger til højre og venstre om folks tidligere kriminalitet uden grund

har indset alvoren af og det er det der er anført i bemærkningerne så jeg håber

en lille del af det der er grund til at dvæle ved og det er det her med at politiet altså kan gå ind

hvilket som helst tidspunkt på adressen hos nogle der tidligere er dømte

udstået deres straf og her kan politiet komme uanmeldt hvilken forskel mener venstre det gøre at der skal foreligge en dommerkendelse som politiet jo får på alle mulige andre områder når de opsætter telefonaflytning eller alt muligt andet hvilken forskel ville det gøre ud over at styrke retssikkerheden

at i ni og halvfems procent af tilfældene har myndighederne fået den dommerkendelse så det kommer alt sammen an på

hvor meget skal man have på vedkommende og lige nøjagtig i de her situationer tror jeg alt efter hvordan vi i givet fald formulerer reglen

er et kraftigt mistankegrundlag og så vil man

få kendelsen så på den baggrund tror jeg ikke at det vil få den store betydning men altså al respekt

problemstillingen op vi er og

jeg lige så godt komme den næste taler i forkøbet

gøre brug af de her tiltag hvor myndighederne kan gå ind til folk

vores pligt i den her folketingssal at værne om at vi er et retssamfund

venstre vil være med til at vi i udvalgsbehandlingen ser på om vi

skår i i retssamfundet når vi rent faktisk prøver at løse noget som vi er helt enige om er et problem

virkning i fremtiden men jeg anerkender problemstillingen og vi

rækkevidden af opholdsforbud efter straffelovens § to hundrede og seks og tredive

de gældende regler at en seksualforbryder kan idømmes et opholdsforbud så vedkommende ikke må opholde sig på eller omkring gerningsstedet lovforslaget udvider rækkevidden af det opholdsforbud så en person der for eksempel er dømt for blufærdighedskrænkelse i en svømmehal

kan pålægges et forbud mod at opholde sig i samtlige svømmehaller i samme eller andre kommuner med videre det andet element

betingelserne for at meddele opholdsforbud bliver ændret der behøver ikke længere være en nærliggende fare for en ny lignende lovovertrædelse men alene

det tredje element er ændringen af varigheden af varigheden af forbuddet efter gældende regler gives forbud for en periode fra en fem år eller indtil videre lovforslaget indeholder en bestemmelse om at forbud fremover gives indtil videre det vil sige uden tidsbegrænsning det fjerde element vedrører en skærpet straf for overtrædelse af forbuddet strafferammen for overtrædelse af forbuddet bliver hævet fra fire måneders

altså en seksdobling

det sidste punkt som har fyldt en del

det her lovforslag handler om tilsynet med overholdelse

hvor der med lovforslaget vil blive indført en regel om uanmeldt tilsyn ved politiet

politiet vil kunne skaffe sig adgang til den dømtes bolig og andre lokaliteter den dømte råder over og det gælder hele den periode forbuddet gælder altså potentielt

specielt i forhold til de sidste punkt synes jeg

er vigtigt at slå fast som det egentlig også er fremgået af debatten indtil nu at man

faktisk i dag har mulighed for at få adgang til

en person som er dømt for pædofili og har udstået sin straf

og hvis der er bund i i den forespørgsel man har fra politiets side så får man adgang til vedkommendes bolig

også den mulighed med dommerkendelser generelt at hvis momentet forspildes så kan politiet jo

en kattelem eller en en nødklausul

hvis der er mistanke om at der foregår noget kriminelt

bolig hos en person som som er er tidligere dømt

flere af elementerne i det her lovforslag man egentlig godt kunne diskutere det fornuftige

så kan man jo ikke bare få arbejde i for eksempel en børneinstitution så kan vi sige

hvis man er dømt for en blufærdighedskrænkelse i en svømmehal giver det så ikke mening at vi kigger på om vi måske kan justere reglerne

man ikke bare kan hoppe over i nabosvømmehallen så at sige hvis man udgør en en fare eller en nærliggende fare så det er ikke fordi der ikke er ting som kan diskuteres i det her rækkevidden af lovforslaget er lidt

jeg også vikar i dag for herre søren søndergaard

har begået et blufærdighedsovergreb på en legeplads

er det så alle legepladser man ikke må være på eller i hvilke kommuner

legeplads skal indgå som en integreret del af et parkmiljø og hvordan styrer man så uden om

af afgrænsningerne af det men men

ikke fordi alt hvad der i lovforslaget her nødvendigvis

fru trine bramsen har har fremhævet

tilsyn med overholdelse af forbuddet problematisk og jeg synes det er vigtigt lige at læse op af grundlovens § to og halvfjerds her boligen er ukrænkelig husundersøgelser beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post telegraf og telefonhemmeligheden må hvor ingen lov

hjemler en særegen undtagelse alene ske efter

en særegen undtagelse

en lov som vi diskuterer her i dag altså et lovforslag som sætter grundlovens vigtige bestemmelse om privatlivets fred og boligens ukrænkelighed ud af kraft for en

begået meget alvorlig kriminalitet

er noget som enhedslisten ønsker at diskutere

og specielt i forhold til det femte punkt som jeg sluttede af med at kommentere her og læse op af

ikke kan støtte lovforslaget i dets nuværende udformning

mange tak det er jo altid

en fornøjelse at få lov til at tale lige efter enhedslistens ordfører herre rune lund og den her gang

bevægende at høre et forsvar for boligens ukrænkelighed og den private ejendomsret

handlede det om noget med en statslig overtagelse af private virksomheder så derfor jo dejligt i dag at høre enhedslistens passionerede forsvar for boligens ukrænkelighed nu til det lidt mere

jeg er glad for at vi med det her lovforslag forsøger at gøre noget i forhold til de seksualforbrydere som begår overgreb igen og igen for det er desværre nogle gange virkeligheden når de bliver løsladt fra fængslet sker det desværre

er andre børn som udsættes for seksualforbrydelser af tidligere dømte for samme seksualforbrydelser

forstå at mennesker som er dømt for overgreb mod børn og som endda har fået forbud mod at opholde sig sammen med børn alligevel kan fortsætte med at begå overgreb når de kommer ud af fængslet det kan vi

hen ikke acceptere derfor skal der sættes hårdt ind mod de forbrydere som er i farezonen for at ville begå nye overgreb og det er det vi forsøger at gøre med det her lovforslag vi udvider

domstolenes beføjelser til at udstede opholdsforbud så det i højere grad dækker steder

hvor seksualforbrydere kan begå nye forbrydelser frem for kun at rette sig imod de steder hvor den oprindelige forbrydelse

at hvis den første forbrydelse er begået ét sted begås den næste

det kan betyde at en pædofilidømt ikke skal have lov til at opholde sig i for eksempel en svømmehal hvor der kommer mange børn og det kan også være andre steder som er relevante det vil bero på en individuel vurdering det drejer sig ikke om at vi skal vide hvor tidligere dømte for seksualforbrydelser opholder opholder sig døgnet rundt

hvert fald vide at de ikke opholder sig steder hvor de let kan komme i kontakt med børn det handler kort sagt om at forhindre nye overgreb mod børn

computere det synes jeg er et godt spørgsmål at rejse og det vil vi se positivt på i

dømts ejendom lad os se på det ændringsforslag når vi kommer så langt

at som jeg forstår det er på ingen måde ekspert

noget lidt andet i spil når vi taler om

bliver det betragtet i danmark og derfor er der også begrænset begrænset succes

dem der lider af pædofili

har de observanser

der sker jo ikke noget man afholder dem fra at agere i samfundet og det er meget meget vigtigt

helt valid straf men det afgørende

om vi kan forbedre det vi gør i forhold til

det endnu nemmere for dem der registrerer den adfærd hos sig selv og rent faktisk

bange for at blive registeret og det er meget meget uhensigtsmæssigt så

at hjælpe folk der identificerer den her sygdom hos

vi kan på ingen måde acceptere at folk begår kriminalitet på baggrund af pædofili igen og igen og derfor synes

de elementer der ellers kan virke grænseoverskridende i det her lovforslag med at begrænse folks færden nærmest på ubestemt tid i nogle af tilfældene

ikke noget der bare lige går væk og hvis vi så

til dér hvor de bor men faktisk i mange andre områder også

det er et område hvor man

fysisk dårligt ved bare at tale om det men samtidig må vi forsøge at holde nuancerne

sætte nogle juridiske og menneskeretlige rammer for det men jeg vil

respekt for regeringens forslag

kan forestille sig og derfor er det vigtigt at vi gør det der virker

gerne give et eksempel hvor vi har gjort noget som er fuldstændig misforstået nemlig at man rundtomkring i daginstitutioner har forbud mod at mandlige pædagoger må være alene

med børn eller endnu værre at mænd ikke må tage børn op på skødet og kramme dem

er direkte skadeligt for børns udvikling og

mænd væk fra at blive pædagoger så vi skal sætte ind vi skal sætte ind hårdt men vi skal gøre det på en klog måde hvor det vi gør virker og ikke kommer til at gøre at der bare bliver skabt andre problemer hvad er det så der virker en god ting er at

tilhold som det kriminalpræventive råd skriver

et virksomt redskab at

af lovforslaget fra radikal side dog har jeg det sådan at jeg synes det er problematisk at det bare kan være tidsubegrænset jeg synes det er en god idé som det kriminalpræventive råd foreslår at man skal kunne komme væk fra tilholdet hvis man er i sexologisk behandling sådan at man selv kan gøre noget

det der må være målet med det er jo at vi skal hjælpe folk ud af det så de ikke begår kriminaliteten igen

retspolitisk forening peger på der mener vi fra radikal side at det ville være rigtigt at holde fast i det som det er nu at man som udgangspunkt går ind og gør det

helt særlige omstændigheder før det bare er de fem år

der et problem i lovforslaget som andre ordførere før mig også har været inde på med det her med at man

i det øjeblik ens straf er udstået

bare skal kunne få ransaget sin bolig og sine breve uden en dommerkendelse det er et brud på helt grundlæggende retsprincipper så det er også en af de ting som vi har brug for at kigge på og endelig som det fjerde

problematisk i det her lovforslag omkring

videregive oplysninger til private

at få ændret under udvalgsbehandlingen hvis vi skal kunne støtte lovforslaget skal det være fordi der sker nogle præciseringer på de her områder og jeg skal hilse fra sf og sige

de har også brug for at der sker

er et udsagn som støttes af alle folketingets partier vi er alle enige om at vi skal beskytte børnene og det er vores opgave som voksne og som politikere at sikre dem en god barndom i det konservative folkeparti mener vi derfor at hensynet til barnet altid må veje tungest det er den rettesnor vi følger i alle sager der involverer børn når der så helt konkret er tale om børn der er blevet udsat for forfærdelige overgreb mener vi ikke at det kan være meget klarere hvilke hensyn

faktum er at vi skylder børnene at tage alle midler i brug for at forhindre fremtidige overgreb vi er ikke i gang med at brændemærke folk som nogle vil hævde ved at stramme op på området hjælper vi de pædofilidømte der selv har udtalt at de kun er glade for at politiet er der for at holde dem i ørerne domstolene skal derfor have mulighed for at

idømme opholdsforbud på ubestemt tid og det skal have

mærkbare konsekvenser at bryde dette forbud det mener vi i det konservative folkeparti er fornuftig og rimelig retspolitik når dommen er afsagt skal børnene og deres forældre kunne sidde med ro i sjælen og med vished om at vi som samfund har gjort hvad vi kan for at sagen ikke gentager sig vi må og skal tage alle midler i brug i kampen mod overgreb mod børn og det her forslag er et godt og vigtigt skridt på vejen mod en fremtid uden forfærdelige overgreb

ordførerne for indlæggene i dag

kan påvirke offeret resten af livet samfundet skal stå klar til at hjælpe et barn der bliver udsat for

overgreb og samtidig sikre at gerningspersonen bliver straffet og ikke forgriber sig på børn igen en række konkrete sager med dømte seksualforbrydere der har begået nye overgreb efter de har udstået deres straf har desværre vist at der er behov for at styrke indsatsen på området der har været tale om sager hvor dømte seksualforbrydere

og få besøg af børn igen har begået seksuelle overgreb det kan vi ikke leve med som samfund og derfor fremlagde jeg i december to tusind og atten et udspil med syv nye initiativer der skal styrke indsatsen mod pædofilidømte og dette lovforslag gennemfører som bekendt en række af initiativerne i dag kan kan retten i forbindelse med en dom for visse seksualforbrydelser give den dømte et forbud mod at opholde sig eller færdes i et område i nærheden af gerningsstedet med lovforslaget

udvides rækkevidden af opholdsforbuddet så retten kan bestemme at det skal omfatte flere områder hvor der er fare for at den dømte begår nye lignende forbrydelser det kan for eksempel være samtlige svømmehaller eller idrætshaller i en kommune eller for den sags skyld i hele landet formålet med ændringen er at forebygge at dømte seksualforbrydere begår nye forbrydelser andre steder end der hvor den oprindelige forbrydelse blev begået

det udvidede opholdsforbud skal være med til at forebygge at dømte seksualforbrydere kan tage rundt i landet og krænke nye ofre andre steder derudover foreslås det at udvide adgangen til at meddele forbud forbuddet skal kunne gives allerede når det må antages at der er fare for at den dømte vil begå nye lignende forbrydelser dermed vil det ikke længere være et krav at

at den dømte vil begå nye forbrydelser barren for at give et forbud bliver altså sat lavere ændringen betyder at der

gives forbud i tilfælde hvor den dømte ikke tidligere er straffet for lignende kriminalitet i så fald er det dog et krav at forbrydelsen er af grovere karakter det vil for eksempel kunne være tilfældet når forbrydelsen er begået af flere i forening

er begået over for flere ofre eller når der er tale om gentagne eller længerevarende seksuelle overgreb mod et

vil retten kunne lægge vægt på at forbrydelsen er begået over for et eller flere børn ligesom der vil kunne lægges vægt på barnets alder det foreslås desuden at forbuddet fremover som udgangspunkt skal gives indtil videre hvilket vil sige uden tidsbegrænsning retten skal dog kunne beslutte at tidsbegrænse forbuddet i en fem år det vil navnlig være relevant i tilfælde hvor den dømte ikke tidligere er straffet for lignende kriminalitet og hvor forholdet ikke er begået mod et eller flere børn vi kan dog ikke nøjes med at ændre selve forbuddene de uhyggelige sager vi har set viser at der også er behov for at forbuddene håndhæves på en mere effektiv og systematisk måde det skal ske ved at politiet fører tilsyn med dømte seksualforbrydere der har fået et forbud tilsynet skal

socialdemokratiske retspolitik vi kæmper

skal eksistere ud fra tre grundlæggende værdier forebyggelse straf og resocialisering

at færrest mulige vælger den kriminelle løbebane og det er vigtigt at de som gør det mærker at deres adfærd er uacceptabel og når de har modtaget og udstået deres straf er det vigtigt at de kommer tilbage til samfundet igen og

det gavner samfundet det gælder de potentielle ofre og det gælder sådan set

også gerningsmændene selv straf er vigtigt men når vi ser på den lange bane og laver en afvejning af konsekvenserne

at se på de faktorer som begrænser kriminalitet og begrænser antallet af ofre og

ligning er resocialisering vigtigt og samfundstjeneste som en del af

skal vi selvfølgelig også sikre at der er

former for kriminalitet hvor man mærker at

og hvor man ikke

det er bandekriminalitet og andre hårde former

der har været alt for mange eksempler på

har fået en dom for kriminalitet

slået en anden ned på et værtshus

kommet til at afsone straffen på det samme plejehjem eller lignende hvor offerets mor bor

begrænser brugen af samfundstjeneste og for den sags skyld også

når det handler om personfarlig kriminalitet til gengæld vil vi rigtig gerne udvide

til ni måneder hvor det i dag er seks måneder det ser vi meget gerne på

materielle

derfor stemmer vi for

at vi kommer til at diskutere de områder hvor vi kan udbyde brugen af de alternative strafformer for det er altså den bedste måde

det tidligere flertal før sidste valg blødte de her regler op det har haft en forkert effekt

det har betydet at for mange mennesker der har fået en dom og burde have været

blidere afsoningsform det er blevet til betingede domme og det er blevet til samfundstjeneste og det er blevet

fodlænker i stedet for det rimelige i at når man har begået kriminalitet og gør det gentagne gange

seksten havde vi rejst en forespørgselsdebat om det her emne netop fordi vi mente at den her praksis var gået for

er der også ros og anerkendelse til regeringen for at have taget det her vigtige emne op og fremsat et lovforslag om det det synes jeg er utrolig positivt så ros til regeringen for det sagen er at vi

hele vejen igennem det her forløb har været enige i blå blok

vi betragtede det jo også dengang man stemte om det i den tidligere valgperiode som en fejl da den daværende regering jo desværre valgte

lempe de her regler hvilken effekt har det så haft

af bemærkningerne til forslaget fremgår det blandt andet og jeg læser op der er i retspraksis eksempler på sager hvor retten har idømt en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste for overtrædelse af straffelovens § to hundrede og fire og fyrre

og syv og fyrre stykke en hvor den tiltalte tidligere var straffet for vold fem gange og hvor det aktuelle forhold blev begået i prøvetiden fra den seneste dom for vold altså det her

er godt nok blødt med blødt på og

der er behov for at der bliver strammet op på det

set godt tilfreds med at regeringen

at hvis man tidligere er dømt for vold eller ligeartet kriminalitet og hvis volden er

sagesløst offer og der ikke er sket ubetydelige skader

er udgangspunktet det klare at der skal idømmes ubetinget fængsel det er fint det betyder også

som udgangspunkt altid skal give ubetinget fængsel det er fint jeg synes det er rimeligt

regeringen foreslår her og vi støtter helhjertet op om lovforslaget

set en forholdsvis fornuftig retspolitik når socialdemokratiet sidder

sker der imidlertid et eller andet om det er

inderste væsen der kommer frem eller om det skyldes at man bliver presset af støttepartierne enhedslisten og alternativet

handler det her jo om fejlretning som dansk folkepartis ordfører ganske rigtigt sagde

regering at udvide brugen af samfundstjeneste også i sager om vold på trods af klare og tydelige advarsler fra venstre jeg ved

var mig selv der stod på talerstolen

øvrigt også fru trine bramsen der dengang stod på talerstolen og

hvem var det justitsministeren dengang

mette frederiksen sagde dengang vi ved at samfundstjeneste bliver brugt ved simpel vold i dag og også med en gavnlig effekt og vi ønsker at der skal være lidt videre anvendelse af samfundstjeneste i sager om simpel vold og det vil altid bero på en konkret vurdering og derfor skal man selvfølgelig være ualmindelig skarp i vurderingen af om det er det rigtige at gøre eller ej det var ikke det rigtige at gøre det ved vi i dag

berolige os andre ved at sige dermed vil jeg også afvise den myte der har været fremme om at voldspersoner der har været skyld i at en anden person er

det er altså ikke tilfældet med det her lovforslag nej det er så også det man kunne kalde en stråmand

det var der selvfølgelig ikke nogen der påstod dengang men vi var nogle der hejste et flag om at det lovforslag som socialdemokraterne

fik vedtaget ville føre til at der ville blive brugt samfundstjeneste i en række sager om vold hvor man altså ville have meget meget svært ved at se

vi har eksempler fra retspraksis hvor personer er blevet idømt samfundstjeneste efter de har begået vold

en gang ikke to gange ikke tre gange

fem gange og hvor det femte voldstilfælde oven i købet er blevet begået i prøvetiden efter den fjerde voldsdom vi har set tilfælde hvor der er blevet idømt samfundstjeneste på trods af at

hospitalsbehandlet efterfølgende hvor gips syninger alvorlige skader alvorlig psykologibehandling efterfølgende

i udgangspunktet en rigtig fornuftig sanktionsform ved en lang række forbrydelser

i venstre vi vi mener i regeringen at når vi taler om voldsdomme

skal vi altså være ekstremt tilbageholdende med at bruge samfundstjeneste vi mener at

med at bruge samfundstjeneste og vi mener altså også at hvor offeret er røget på skadestuen hvor

det får vi nu rettet op på og det er dejligt og det er selvfølgelig også dejligt at socialdemokratiet

været nødvendigt med det lovforslag vi behandler her i dag og hvis socialdemokratiet dengang havde valgt at

at konkludere hvis man synes at

gået for langt i forhold til hvad man havde forventet

gå tilbage til folketinget og justere den lovgivning og præcisere at der altså er nogle typer af sager som man i øvrigt nævnte dengang det blev indført

procedurer i forhold til at sikre at lovgivningen også svarer til det man man ønskede

det skete med hensyn til spørgsmålet om hvor mange timers samfundstjeneste man skulle idømmes hvor vi altså syntes at taksten var meget lav det blev rettet op og tak for det men på den anden linje valgte man altså

og det var jo det der var intentionen med den her lovgivning

end hvad vi havde af forventning dengang og så er det jo dejligt at venstre var så kloge

at bruge den her lovgivning til at så går man tilbage i folketingssalen og siger vi skal lige have finjusteret den

at at man vælger at gøre det på den måde

prøve at lave lidt bredere forlig og prøve at

tage de advarsler der kommer alvorligt og nu kan vi jo ikke vide hvad der var sket hvis socialdemokratiet var fortsat og der stadig væk havde været en socialdemokratisk justitsminister

over for de tilfælde hvor det faktisk er godt at have samfundstjeneste er noget af det jeg selv vil kigge på i

skarp på de grelle eksempler vi har

ikke høringssvarene er helt så tydelige som ordføreren siger

godt at rulle det her tilbage der er faktisk også mange gode eksempler på at samfundstjeneste i den form der blev indført dengang

vi straffer og der er også et spørgsmål om det vi kalder retsfølelsen altså at ting ikke må opleves som alt for uretfærdige og hvis vi

som flere gange tidligere er blevet dømt for vold og som nu igen begår vold så bliver vi altså nødt til at sige at der er hensynet til retsfølelsen

så tungtvejende at der skal man ikke kunne slippe med

samfundstjeneste er jo netop blevet indført fordi vi tror på at det nytter i forhold til

se på at folk begår forbrydelser igen og igen og igen og hver gang sige jamen så prøver vi med samfundstjeneste igen lad os håbe på at det virker denne gang

må man altså forstå budskabet og så er det altså

fornuftig sanktion i mange tilfælde det kan være hvis den begåede kriminalitets alvorlighed er begrænset og hvis gerningsmanden ellers

og ikke tidligere har begået kriminalitet

for eksempel vold mener jeg der er nogle andre hensyn som vejer tungere end hensynet til gerningsmanden og det er hensynet til retsfølelsen det handler om at vise hensyn og beskytte det offer som enhver voldshandling har man skal altså ikke risikere at støde ind i sin overfaldsmand nede i isbaren kort tid efter at man er blevet slået ned på gaden jeg synes justitsministeren med det her lovforslag har fundet en god balance mellem hensynet til gerningsmandens situation forbrydelsens grovhed og offerets retsfølelse er man tidligere ustraffet kan samfundstjeneste som sagt været en rigtig god sanktion men har man begået lignende kriminalitet tidligere og

vi bliver klogere i udvalgsbehandlingen men vi synes faktisk at det var rigtig interessant da man før valget og før jeg kom ind i politik og

blev en del af folketinget kiggede på om samfundstjeneste kunne

bestemt ikke giver mening det kan være det bliver det overvejende

vi finder ud af at vi er positive over for lovforslaget men jeg savner i hvert fald en eller anden

lov til at afsone med samfundstjeneste og så går ud og begår vold igen og igen

det er ret og rimeligt og fornuftigt men jeg vil i hvert fald i udvalgsbehandlingen

altså har vi haft så mange gode gode cases med

jeg desværre ikke skarp nok på endnu så må jeg knytte en kommentar til min gode kollega herre jan e jørgensen fra venstre

sluttelig svarede på mit spørgsmål at

ikke var helt sikker på at han forstod hvad jeg mente med spørgsmålet og med vanlig humoristisk sans sagde han så at det måske heller ikke var så væsentligt om han gjorde det

flere fordele end ulemper

og jeg anerkender at herre jan e jørgensen også ser fordele ved samfundstjeneste hvis det ellers bliver brugt fornuftigt men jeg synes der har været en stemning af at

hvor det lyder virkelig tåbeligt og

der definerer vores vores lovgivning og det er retsfølelsen der får lov at sætte retningen det er vi ikke så meget for i

er vi mere til brugen af eksperter og empiri og

lave en samlet holistisk analyse hvor vi

jeg bed mærke i at venstres ordfører sagde det her med at nu ved vi men problemet er jo at vi ikke ved det er hele pointen

blevet lavet en evaluering af vores udvidelse af samfundstjeneste derfor har vi det

utidig indblanding det virker som

er retsfølelsen eller om det

jeg sige at for os i det radikale venstre er det fuldstændig afgørende at vi når vi laver ny retspolitik så kigger

for en forskning og viden vi har og så gør vi det

få mindre kriminalitet at vi sørger for at folk ikke falder tilbage

den samme kriminalitet en gang til

der er færre der bliver udsat for overgreb derfor lytter jeg også meget til at fagfolkene på området jo skriver i høringssvarene til os og det er både forsete det er landsforeningen af forsvarsadvokater

spørge straffelovrådet og bede dem om en faglig vurdering hvad er egentlig klogt at gøre det er klart at hvis de kommer tilbage til

vores faglige vurdering er at her er vi gået for vidt det vil være klogere at lægge det snit som regeringen gør så lytter vi gerne i radikale venstre

regeringen ved lige at mærke efter fordi man synes det er rigtigt at gøre men uden overhovedet at have fagligheden med sig så siger vi altså nej

det er tegn på manglende respekt over for offeret jeg kan sagtens forstå at man som voldsoffer ikke har lyst til at løbe ind i overfaldsmanden eller kvinden og jeg kan da især godt forstå at man ikke har lyst til at løbe ind i personen kort tid efter vedkommende har fået sin dom i det konservative folkeparti står vi altid på ofrenes side og når vi som politikere begynder begynder at vise mere hensyn til kriminelle end til ofrene har vi svigtet borgerne

hvert fald noget jeg er meget optaget af især efter min

for nogle år siden og ikke ret lang tid efter mødte

rigtigt det er ikke i orden over for ofrene at de skal kunne møde deres overfaldsmænd kvinder ude på gaden lige efter dommen er afsagt vores retssystem har pligt til at sikre ofrenes tryghed og det er en pligt vi skal tage alvorligt

forslag blevet talt meget om hvor vigtigt det er at der bliver fokuseret på resocialisering i forbindelse med straffastsættelse og derfor synes jeg det er vigtigt at det bliver sagt at

og til retsfølelsen for retsfølelsen bliver krænket for rigtig mange danskere inklusive mig selv når de her sager kommer frem vi må erkende at den hidtidige lovgivning simpelt hen ikke har givet voldsofrene den beskyttelse som de retmæssigt bør og skal have fra retssystemets

dette forslag velkommen med åbne arme vi skylder voldsofrene at vi tager deres sag alvorligt og straffer voldsmænd på den måde så ofrene kan føle sig trygge

det gælder for det andet i sager hvor volden er begået over for et særlig værgeløst offer for eksempel et barn vi har set eksempler på sager hvor en forælder over en længere periode har udsat sit barn for vold i sådan nogle sager er samfundstjeneste ganske enkelt ikke tilstrækkeligt endelig gælder det i sager hvor den forurettede er blevet påført ikke ubetydelige skader for eksempel en brækket næse eller psykiske skader som kræver behandling

bemærkninger vil jeg endnu en gang takke ordførerne for indlæggene og jeg ser frem til den videre behandling her

forhandlingen er åbnet jeg giver indledningsvis ordet til herre daniel toft jakobsen

det omhandler egentlig en digital national infrastruktur og staten overdrager så sin andel til kommunernes landsforening en andel som man har haft siden nitten fire og halvfems da man gik ind på grund af en konkurs af forgængeren til til dbc

nogle spørgsmål som vi forhåbentlig kan få opklaret

hvad er dbc så ja dbc har jo ansvaret for nationalbibliografien det vil sige alle danske udgivelser

en database det vil sige danbib med alle oplysninger om bøgerne på bibliotekerne og sidst men ikke mindst er der bibliotekdk

som er en meget yndet og brugt hjemmeside til at finde bøger derudover har man også filmstribendk

vender jeg lige tilbage til om lidt det giver egentlig ganske god mening

kører på skinner at staten opgiver sin andel og overdrager den til kommunen

sikret os at det stadig væk er kulturministeriet det vil sige staten der fastlægger de nationale standarder hvilket kommunernes landsforening også har ønsket så noterer vi os selvfølgelig at nettoudgiften

drejer sig om digital infrastruktur

har jeg også på forhånd haft nogle drøftelser med ministeren og ministeriet om konsekvenserne af at vi gør det altså ville det kunne betyde at kl hvis de nu fik et fantastisk tilbud fra amazon kunne videresælge det som de nu får overdraget det har været lidt specielt at få forklaringerne det

sælges men opgaven beholder kommunen den opgave kan godt udbydes og så vidt jeg

kan man godt sammenligne det med at staten beholder skinnerne men sælger dsb eller udbyder togdriften men infrastrukturen er stadig væk på danske hænder og derfor

er borte kl beholder selve opgaven det er skrevet ind i lovbemærkningerne og

have lyttet til det det er vi vældig glade for der er nogle småting som jeg synes vi skal have styr på dbc

har ansvaret for filmstribendk

som er en glimrende hjemmeside hvor man kan gå ind og låne film ligesom man kan låne bøger derudover har man sofarækkendk

der kan man gå ind og leje film mod betaling endda film som for nylig har været i biografen og hvor der er private

det er ikke en offentlig opgave at lave den slags og jeg håber at ministeren vil tage det op især som liberal minister jeg hvert fald stille

vi også nødt til at kigge lidt på hvor mange gange

dbc har haft sine indkøb i udbud siden staten gik ind i

politik på det område så er det

mig oplyst at der har været en stridighed mellem danskernes digitale bibliotek og dbc det kunne jeg også godt tænke mig at vi lige får styr på

kigget på nogle af de der it systemer og hvordan indretningen

skal nok stille spørgsmålet skriftligt så vi forhåbentlig kan få svar

hensyn til den lille sproglige ting jeg noterede noterede mig også at der stod den katalog man kan faktisk godt sige en katalog det er lidt usædvanligt

sprognævnet giver lov jeg ville også sige et katalog men man kan altså sige begge dele ligesom cirkus

cirkussen og cirkusset sådan er der så mange ting ved det danske sprog men det var

med det her lovforslag samles ansvaret for at håndtere katalogen hos én instans nemlig hos kommunernes landsforening det er en forenkling i forhold til i dag hvor ansvaret deles mellem stat og kommuner og som i udviklingen af alle mulige andre systemer er det mest produktive og det mest hensigtsmæssige at ansvaret har en entydig ejermand liberal alliance støtter lovforslaget og jeg har lovet at hilse fra partiet venstre

kunne unde alle at prøve at komme ind i de lokaler og de steder hvor de arbejder med de her centrale emner

opgave de løser

nationalbiografien og bibliotekskatalogiseringen er centrale dokumenter for os alle sammen i et samfund som

træde ud af det her og overdrage ejerskabet til kl

alle kommunernes fælles i

det skal nok fungere udmærket tror jeg fordi det

det også meget meget malende

i bemærkningerne til lovforslaget er en meget

radikale venstre støtter det gerne

jeg endda smiler

det er første gang i mange mange år jeg har hørt det

det sker efter en dialog og en aftale

derfor var jeg også allerede da vi fik præsenteret det her første gang positiv over for ideen

have behandlet det her færdigt er som der også er andre ordførere der har sagt at det her ikke bliver

som jeg forstår på både ministeren og

det i hvert fald ikke hensigten at det er det det skal bruges til så det synes jeg ligesom man skal sende et klart signal om vi vil i hvert fald skrive i betænkningsbidraget at det er helt soleklart at det mener vi ikke er hensigten derudover

der en bekymring omkring samarbejdet mellem kommuner og forskningsbiblioteker

af kommunale biblioteker kl statslige biblioteker og professionshøjskoler der skriver ministeriet at det

for sammenhængen i vores biblioteksvæsen derudover synes vi det er et fint lovforslag og vi bakker det

er jo et helt centralt arbejdsredskab for det samlede biblioteksvæsen i en digital tidsalder og bare for god ordens skyld

og det er jo den frihed som nogle gange giver fra sprognævnets side nemlig at man har nogle forskellige valgmuligheder

ikke mindst i lyset af katalogets centrale betydning at samle ansvaret for de forskellige opgaver med at etablere vedligeholde og tilgængeliggøre

én instans nemlig kommunerne

som dermed også har et delt ejerskab til den udførende virksomhed dbc as som

dansk bibliotekscenter vi har igennem længere tid oplevet at det delte ejerskab og ansvar har stillet sig lidt i vejen for en optimal videreudvikling af opgaveløsningen

har det altså været naturligt at ansvaret

og jeg vil ikke lægge skjul på at forhandlingerne har handlet om at finde en model som betrygger kl i forhold til at

få de rigtige rammer for opgaven selv om staten ikke længere er part jeg vil også gerne fremhæve at

lykkedes gennem gode samtaler at finde frem til sådan en model den indebærer at kommunerne får finanslovsbevillingerne til de hidtidige statslige opgaver

og kl er meget opmærksom på at det skal sikres at pengene fortsat følger opgaven og de overvejer i øjeblikket hvordan det bedst kan sikres kommunerne får

en udstrakt frihed i forhold til hvordan opgaven skal løses kommunerne er med andre ord ikke bundet til at opgaven skal udføres via dbc as kommunerne kan udbyde opgaven eller dele den hvis de finder det mere attraktivt men det vil altså fortsat være staten og det er jo meget afgørende der sætter standarderne for udarbejdelsen af nationalbiografien da det er en opgave som skal løses i overensstemmelse med internationale standarder

tilføje at der i øvrigt er fuld enighed om at uanset hvordan den nye løsning omkring det nationale

skal det gode samarbejde imellem stat og kommuner om udviklingen af folkebiblioteksområdet selvfølgelig fortsætte jeg har selv været meget glad for de

formanden for kls erhvervs kultur og planudvalg leon sebbelin kl og kulturministeriet drøfter lige nu hvordan vi bedst muligt organiserer samarbejdet i fremtiden

vil jeg gerne fremhæve at lovforslaget håndterer samlingen af ansvaret for opgaverne hos kl og når forslaget forhåbentlig bliver vedtaget hvilket der jo er noget der tyder på og der foreligger en endelig salgsaftale vedrørende kulturministeriets ejerandel af dbc

vil den aftale bliver forelagt for folketingets finansudvalg

af ordførerne og dem vil vi selvfølgelig beredvilligt svare på så

jeg afventer at vi får spørgsmålene over så skal vi nok svare jeg ser frem til en god yderligere drøftelse og står til rådighed for udvalgsbehandlingen

institution forstået på den måde at man gratis kan få adgang

gennem e reolen når man låner bøger men derudover

for at leje en film synes ministeren det er en god idé at en offentligt ejet institution på den måde konkurrerer med eksisterende private virksomheder og vil ministeren ikke tage en snak med dbc om

men jeg vil foreslå at ordføreren lige sender et skriftligt spørgsmål over så vil

da vi jo er inde og røre ved substansen i opgaveporteføljen men men hvis jeg får et spørgsmål over

det som det offentlige ville levere

finansierede institutioner som udbyder sådan noget og vi har

en fortsat dialog og samtale om

skal gå men i princippet er det klart at jeg som liberal synes det er en god idé når private kan løfte

der vil fremgå af folketingets hjemmeside